der er ikke flere der ønsker at udtale sig og så går vi til afstemning

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med

hundrede og seks stemmer

var der nogen der ønskede at udtale sig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

et lille teknisk problem igen vi skal vist have flyttet herre flemming møller mortensen

for stemte

hundrede og fire imod stemte fem

nul lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt

jeg slutter afstemningen for stemte en hundrede og fire imod stemte fem

lovforslaget er vedtaget og vil nu

vi slutter afstemningen for stemte to og halvfjerds imod stemte otte og tredive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

vi skulle tage et halvt år ad gangen

hvis det her forslag om forlængelse af dagpengeperioden

tænke på at det er lidt sørgeligt at

en forlængelse af dagpengeperioden igennem i finansloven hvis enhedslisten havde sagt til regeringen

går jeg ud fra at det var kommet igennem for enhedslisten

plejer jo at stå fast på deres holdninger og deres synspunkter det gjorde man så ikke her der lagde man sig fladt ned og sagde ok vi er nok nødt til

forlængelse af dagpengeperioden med

gult til ændringsforslaget men kommer beslutningsforslaget igennem

løber jo også et år og derfor

forslaget forleden uge

han glemmer at han selv er årsag til at vi overhovedet skal diskutere det her han kunne bare have holdt nallerne for sig selv da de borgerlige lokkede ham til at lave dagpengeforringelser havde vi været ude over den dagpengeforringelse i to tusind og ti som har skabt så meget ulykke i vores land og for vores arbejdsløse

erkender fejl

tilværelse jeg erkender også at vi ikke har den muskelstyrke der skal til at overbevise regeringen om at lave en grundlæggende ændring af dagpengesystemet men vi arbejder såmænd på sagen og det vil vi blive ved med i januar og februar og marts og april og maj

ringer og siger at nu skal vi have lavet en grundlæggende ændring af det her dagpengesystem så jeg vil anbefale at vi alle sammen stemmer for en års udskydelse af den forbandede dagpengereform og forringelse

ovre hos finansministeren og

noget

et helt år enhedslisten ville allerhelst

at dansk folkeparti har glemt at krisen fortsætter

og skulle lave finansloven for de her mennesker som nu er på vej til at falde ud over kanten

at lave det om til tolv måneder dansk folkeparti har hele tiden

for at påvirke hvad der sker i samfundet ikke

ti og dansk folkapartis forblændede glæde over

at vi er negative vi er hamrende positive over for det her og kunne vi helt fjerne denne reform så havde vi gjort det det kunne vi bare ikke med den regering vi har i øjeblikket jeg tror det kommer i løbet af

jeg slutter afstemningen

er lavet en akutjobpakke som dansk

en hel del hvis det bliver gennemført

lagt pres på i forbindelse med finanslovforhandlingerne og

det var den vej man skulle gå men enhedslisten har altså lagt sig fladt ned for regeringen sagt ok det kan vi ikke få igennem det er måske på baggrund af at

det måske kunne være med til at bringe regeringen i mindretal

hænger det jo ikke rigtig sammen

med at man så accepterer og siger ok

at kommer den her forlængelse

er det slut med at snakke om forlængelse

lidt mærkeligt at man så ikke har lagt pres på regeringen

med til at gennemføre alle de forringelser over for erhvervslivet som

i den her forbindelse så enhedslisten

efter min mening og efter dansk folkepartis mening stå med en meget bitter smag

forlænge dagpengeperioden man skal have sådan en nødløsning med akutjob og det kan som sagt hjælpe nogle men

jeg skal over for den danske arbejder beklage at enhedslisten ikke lagde mere pres på regeringen i den forbindelse og så må vi så se hvordan det kommer til at gå

det er jo finansieret gennem vores ændringsforslag til finansloven så det er ikke det der

folketinget vil se velvilligt på

beslutningsforslaget og så må vi se hvordan det kommer til at gå i forbindelse

jeg ikke forstå vil vil en års udskydelse ikke være bedre end en halv

den samme dumhed igen herre bent bøgsted som dansk folkeparti gjorde da de troede at krisen holdt op igen i to tusind og tolv

meget blød og forsigtig afstemning om ændringsforslaget her lige for et øjeblik siden

pres på regeringen i forbindelse med finansloven hvor enhedslisten

alle tiders mulighed for at få gennemført en forlængelse af dagpengeperioden og så skulle vi

nok have støttet det men det gjorde man ikke

en akutjobpakke og det er det der er

at det her ændringsforslag som vi nu har stemt gult til

vi klar til at se på om der skal ske yderligere forlængelse

indgang til det har hele tiden været at vi tager en halv år ad gangen og så ser hvordan udviklingen

det vil vi også få at se i løbet af foråret at hvis der ikke kommer et voldsomt pres på regeringen så kommer der jo ingen forbedringer jeg vil bare spørge herre bent bøgsted

at dagpengeforringelser er noget skidt

en hårfin balance mellem at lade venstre forhandle finanslov og

hvis enhedslisten havde stået fast på det

var blevet udskrevet valg og det var nok det enhedslisten var klar

nogen havde regnet med der er ikke kommet fremgang

røde regering som herre leif lahn jensen er med i ikke har skabt fremgang ikke har skabt vækst man har

vækstpakker ud men arbejdsløsheden er stadig væk

til at forklare hvordan en rød regering vil tackle arbejdsmarkedet og skabe vækst at man har

da de indgik aftalen at besparelsen netop opstår fordi der bliver udbetalt færre dagpenge når man halverer dagpengeperioden

de arbejdsløse

at beskæftigelsesministeren har sagt at

to årig dagpengeperiode er udmærket hvis det

regeringen ikke havde syntes at en to årig dagpengeperiode var

en rød regering havde vedtaget i finansloven i to tusind og elleve

herre leif lahn jensen herre leif lahn jensen har stemt for at den to årige dagpengeperiode skal fortsætte så kan

tilbage og at herre leif lahn jensen ville

man midt i en historisk stor krise forringede dagpengene for de mange danskere der har brug for dem efterfølgende

enhedslisten vil eller at give enhedslisten den forlængelse på en

at dagpengeperioden skal være to år

sig anderledes end vi havde forventet og derfor er vi kommet

yderligere en halv års forlængelse men regeringen vil jo ikke forlænge yderligere

af og resten af dansk folkepartis reform

og giver en håndsrækning med en massiv uddannelsessatsning

så det er jo ikke noget med at at

vi siger bare at vi kan lave en kombination af en forlængelse af dagpengeperioden og

alle sammen bare skal placeres på

det drejer sig om men vi støtter faktisk regeringen i de

opbrugt deres dagpengeret

og oven i købet

ordfører skylder at gentage at det var dansk folkeparti der gennemførte den her reform

vil ikke være med til at se på en yderligere forlængelse det kan vi bare konstatere

har stemt ja til ser ud til at

udfaldstruede så synes vi det er på sin

plads at forlænge med yderligere

har vedtaget

halv år yderligere på dagpenge

så vil jeg gerne have at ministeren går herop og bekræfter at det er en halv år yderligere på dagpenge man får jeg har forstået

at det er på kontanthjælp det er ikke på dagpenge det er så en særlig ydelse men det er ikke dagpenge

og det vil sige at så er de heller ikke dagpengeberettigede efter det

regeringen kom til magten i to tusind og et blandt andet på at sige vi rører ikke dagpengene da regeringen

derfor er det jo hykleri det er dobbeltmoral og der findes kun et ord for det og det er bondeanger

de radikale var så tåbelige at de stemte for det og

er det virkelige problem men dansk folkeparti skal da ikke stå her i dag og slå plat på det og sige til alle danske arbejdere at det

er man brugte ti år til hykleri dobbeltmoral

vk lod sig overtale af jer til at lave

vi klar til at lave en forlængelse af dagpengeperioden

det

derfor kom det jo sådan fuldstændig som et lyn fra en klar himmel jeg ved ikke hvad det er

herre bent bøgsted har hørt eller hentyder til men det er en skinbarlig sandhed

hovedansvaret for at vi er i den situation at der er nogle der kan falde ud af dagpengesystemet

placeres et eneste sted og det er hos dansk folkeparti og derfor er det hykleri af værste skuffe at stille sig op her i dag og sige at arbejderne skal lytte til dansk folkeparti næh man skal overhovedet ikke lytte til dansk folkeparti når det drejer sig om arbejdsmarkedsforhold

værre end den så ud til dengang

blev lavet og derfor er vi klar til at forlænge dagpengeperioden

andet halvår i år

gennemført og så begynder herre skælde ud på enhedslisten

det er enestående først at gennemføre en forringelse og prale af at man har været med til det

også ved i dag vi har aldrig hørt det så tydeligt

for dansk folkeparti jo vi havde ansvaret

forbedringer for de arbejdsløse jeg tror sådan set

skelne mellem et parti der ødelægger dagpengesystemet

vil sige at de forudsætninger som df stemte ja til den to årige dagpengeperiode

nu står

men de forudsætninger som df stemte ja

holdt bruttoledigheden er ikke steget nettoledigheden er lidt lavere end da man trykkede ja på knappen dengang så hvad er det

aftale som man stemte ja for dengang hvorfor vil man så forlænge dagpengeperioden nu man har jo stemt ja på et oplyst grundlag forudsætningerne har holdt og nu vil man alligevel forlænge dagpengeperioden det

vi fik en regering der skabte minusvækst det tror jeg at herre joachim b olsen er enig

at den regering vi har nu nu skaber minusvækst

vi jo snakker om her er hvordan vi finder en

langtfra var nok men alternativet var jo ikke et valg alternativet var blandt andet en mulighed for en finanslov med dansk folkeparti

bare høre ordføreren om ordføreren kan bekræfte at ingen af de ni punkter som dansk folkeparti mødte op med til finanslovforhandlingerne handlede om dagpengeperioden tilbagerulning

men det er dejligt at få bekræftet at at dansk folkeparti mødte op med ni krav til finanslovforhandlingerne som var et alternativ til enhedslistens langtfra tilstrækkelige men trods alt

havde indgået en finanslov med regeringen havde de arbejdsløse som lider under dfs forringelser

var grundlaget for finanslovforhandlingerne

nu havde alle muligheder for at lægge pres på regeringen

så ikke stod fast på kravet om at lave den forlængelse altså det er som om enhedslisten er bedre vidende om

vi i dansk folkeparti snakker om

og vil herre bent bøgsted

sagde hvis i skal have vores stemmer

skal vi gøre noget for de mange mennesker der har knoklet hele livet

dansk folkeparti lagde stemmer til en forringelse af dagpengesystemet

dansk folkeparti at forslaget

konservative nej forslaget om at skære

hos herre kristian thulesen dahl

for dansk folkeparti på trods af

vi kan under ingen omstændigheder støtte reformer der skærer i dagpengeperioden citat slut det var

og mange tak for det nu ved danskerne så at

bordet det var ikke med nogen steder i den

foregik under den daværende vk regering

deres genopretningsplan det kom først på bordet fordi det var i den røde mappe en forkert farve at

på bordet og sagde nu skal i høre det her er dansk

sådant forslag altså er kommet direkte fra kernen af dansk

også bare konstateres at det i hvert fald er

forringelse af genoptjeningsreglerne forringelse af de supplerende dagpengeregler og så videre

ubehagelig pakke som rider de arbejdsløse som en mare det var dansk folkeparti

den borgerlige regerings arbejdsløshedsskabende politik i ti år det var dansk folkeparti der gik til forhandling med den nye regering for en god måned siden uden et eneste krav om forbedringer for de arbejdsløse

dansk folkeparti der ikke ville støtte enhedslistens forslag om at lave en års forlængelse nu her vel vidende at krisen fortsætter vi har endda i går fået at vide at det ser helt ad pommern til ud med økonomien og at arbejdsløsheden vil stige

egen uformåenhed i

udnytter vores stemmer optimalt og får det hjem vi kan foreløbig fik vi en halv års forlængelse i finanslov to tusind og tolv

god ting hvis vi kunne få det

fik vi akutpakke en igennem den var aldrig kommet igennem hvis

for det tredje fik vi akutpakke tre igennem i

med finansloven

nogle ting som hjælper de arbejdsløse i det daglige og derfor

dem med hjem når vi forhandler vi drømmer stadig væk om en fuldt

indtil de arbejdsløse får ordentlige betingelser i det her land hvis dansk folkeparti vil være med undervejs

hun siger at akutpakke tre den med uddannelse er bedre end herre bent bøgsteds forslag det er forkert vil

rosenkrantz theil den er anderledes den giver nogle uddannelsesmuligheder

den giver en forringet forsørgelse på kontanthjælpslignende grundlag

dagpenge det er dog trods alt bedre end kontanthjælpslignende forsørgelse det må selv

end at give dansk folkeparti og venstre

ingenting komme til de arbejdsløse det er vores konklusioner når vi har skullet agere

stadig væk om at vi kan få genoprettet reglerne og

vi stemmer for det her forslag

selv om dansk folkeparti tilsyneladende helst vil stå alene

gør vi det nu alligevel vi stemmer for hver eneste forslag nogen kunne

som gavner de arbejdsløse i det her land

vil mægtig gerne have en anden uddannelse som der er større jobsigte med og havde mulighed for at komme i lære som elektriker

at thomas som han hedder kan få finansieret sit grundforløb og på den måde kan komme hen over det næste halve år med en dagpengeforsørgelse på tres procent og

sin elektrikeruddannelse bagefter som voksenlærling jeg vil bare sige at for lige præcis

med enhedslisten er jo at give folk et længere perspektiv end bare de seks måneder

er det jo noget der rækker ud over det halve år

havde blokeret for den løsning

det vil sige at hvis vi havde valgt det bedste i herre bent bøgsteds forslag og det bedste i det forslag vi blev enige med regeringen om

var forudsætningerne at nettoledigheden i de efterfølgende år ville være på ethundrede og femogtredivetusind

på ethundrede og femogtyvetusind det vil sige at de forudsætninger som df stemte ja til forkortelsen af dagpengeperioden på er holdt så når man fremfører argumenter om at det ser meget værre ud

er det forkert eller også har man bare ikke læst den aftale som man stemte ja til dengang

være rigtig rigtig skidt så jeg synes at det er problematisk i et demokrati at man fremfører argumenter

som er så usaglige som dem df fremfører nu i stedet burde de stå ved

man skal lade være med at komme bagefter og sige at

jeg slutter afstemningen for stemte en og tyve imod stemte fem og firs

jeg slutter afstemningen for stemte to og halvtreds imod stemte seks og halvtreds ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning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

er alle sikre på hvad de stemmer

jeg slutter afstemningen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

som giver alle landets patienter lige adgang til at kunne vælge køen fra mens regeringen med den anden hånd forsøger at give patienterne en eller anden løs hensigtserklæring om hurtigere udredning vi mener

hurtig udredning skal ske på bekostning af patienternes ret til hurtig behandling

set en ambition på vegne af landes patienter om at de både skal sikres hurtig udredning og ret til efterfølgende hurtig

at vi gerne havde set at udredningsretten var blevet forbedret til gavn for patienterne

kan vi ikke støtte de markante forringelser af patientrettighederne som regeringens lovforslag også indeholder igennem udvalgsbehandlingen har vi haft anmodet ministeren om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget

at alle folketingets partier kunne få lejlighed til isoleret set at stemme om lovforslagets to forskellige elementer det har sundhedsministeren desværre nægtet igennem udvalgsbehandlingen og vi har derfor set os nødsaget til selv at stille ændringsforslaget på vegne af oppositionspartierne da vi naturligvis ikke kan støtte de forringelser som det her lovforslag indebærer i forhold til patienternes ret til hurtig behandling så undrer vi os i det hele taget over at

at den rigtig gerne vil samarbejde bredt med alle folketingets partier tilsyneladende kun har været villig til at samarbejde med sig selv og så enhedslisten men det er så åbenbart symbolet på det her såkaldte brede

vi bemærker i øvrigt også at dengang den tidligere vk regering indførte behandlingsgarantien på en måned hvor det var en fuldstændig kendt sag

socialdemokraterne socialistisk folkeparti enhedslisten og det radikale venstre dengang voldsomt var imod at man lavede en behandlingsgaranti på en måned imødekom den daværende vk regering den tidligere oppositions ønske om at dele lovforslaget tilbage i samlingen to tusind og seks

syv sådan at lovforslagets forskellige elementer blev opdelt i to separate lovforslag den samme samarbejdsvilje når nu det gælder den anden vej

er nogle der er kommet over at sidde på den anden side af bænken ja den er desværre ikke til stede her i folketingssalen det er beklageligt især når regeringen udmærket er klar over at vi selvfølgelig ikke kan støtte at man nu forringer patienternes adgang til hurtig behandling og dermed forringer patienternes nuværende patientrettigheder i forhold til det udvidede frie sygehusvalg på den baggrund stiller vi i dag ændringsforslag om at dele lovforslaget ligesom vi mellem anden og tredjebehandlingen agter at stille en række øvrige ændringsforslag til forbedring af patienternes ret til hurtig udredning og ret til hurtig behandling jeg skal på den baggrund meddele at vi vil anmode om at begære lovforslaget tilbage til fornyet udvalgsbehandling i sundheds og forebyggelsesudvalget med henblik på at stille en række ændringsforslag i forbindelse med afgivelse

af en eventuel behandlingsgaranti eller en ret til et udvidet frit valg som

det er to ting der hænger sammen de er forhandlet sammen med regionerne

en behandlingsgaranti på en eller to måneder afhængigt af

om det er noget alvorligt eller noget hvor man kan vente lidt længere

at man tilsyneladende skal være socialdemokrat

mene at der er en absolut sammenhæng mellem at

når man går ind for en udredningsret som i øvrigt ikke indeholder ret mange rettigheder

skal man også samtidig gå ind for at forringe patienternes adgang til hurtig behandling

i oppositionen i det hele taget en ambition om at sikre patienterne

et sundhedsvæsen der i stigende grad er blevet skævvredet

og mere alvorligt syge end de mennesker der kunne komme til efter en måned

det dårligere for patienterne

en klar forbedring og lidt altså jeg synes det er lidt ligesom med fedt og sukkerafgiften

noget som vi kan konstatere at vi har tilfælles med mange af patientorganisationerne på det her område så må vi konstatere at udredningsretten som vi sikkert

tredjebehandlingen jo er gået hen og er blevet en såkaldt ret uden ret til ret

som gør at hvis det offentlige ikke kan levere den hurtige udredning inden for tredive dage

hvis regionerne ikke leverer det de skal levere det mener vi ikke

for en konkret patientrettighed i det her tilfælde og det er derfor at vi også agter at stille ændringsforslag om konkrete forbedringer af udredningsretten i forbindelse med tredjebehandlingen

sikrer en langt langt bedre kapacitetsudnyttelse i det danske sundhedssystem noget som burde ligge alle ansvarlige politikere

ville det betyde at hvis man delte lovforslaget op som det ligger nu

en udredningsret vi agter at stille en række konkrete forslag om forbedring af udredningsretten

i forbindelse med tredjebehandlingen det håber vi at det radikale venstre gerne vil støtte op om vi kan have vores mistanke om at det nok ikke kommer så langt når det gælder om at skulle trykke på de grønne knapper

da en minimal forbedring at man har en ambition om at ville bakke op om den tidligere vk regerings initiativ til en udredningsret

desværre har jeg bare igen mistanke om at det nok ikke er det

patient er henvist fra en speciallægepraksis

det grundlæggende problem i forhold til udredningsretten om

at man ikke giver patienterne nogle konkrete rettigheder såfremt det offentlige ikke er i stand til at levere den hurtige udredning det håber vi de er men patienterne har ingen rettigheder overhovedet som konsekvens af det her lovforslag såfremt

betyder det selvsagt at der skal bruges færre penge

sundhedsområdet er et højt prioriteret område for venstre og derfor vil man også hvis man læser vores forslag til finanslov kunne se at vi prioriterer at patienterne samtidig både skal have adgangen til den hurtige udredning og retten til den hurtige behandling

den her regering lægger for dagen

haft pligt til at behandle de mest syge først

spørgsmål nummer ni og halvtreds spørgsmål nummer syv og halvtreds og så videre og så videre at de mest syge jo netop ikke er en del af det her fordi de allerede er omfattet af kræft og hjertepakkerne så lad os nu lægge retorikken til side og snakke om hvad det her indeholder det nemlig at vi har en regering der står på mål for at man nu vil fratage patienterne nogle helt centrale rettigheder og dermed fratage en stor gruppe patienter

muligheden for fremadrettet

den hurtige behandling det en prioritering som vi er enige i vi mener at patienterne både skal

til hurtig udredning og ret

fire stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslagene

vedtaget der er stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse så betragter jeg det som vedtaget

de faktisk er så uheldigt stillede at de har brug for et høreapparat

kommer til at betyde rigtig meget for rigtig mange mennesker

kaos når lovforslaget allerede træder i kraft den første januar to tusind og tretten

få nogle konkrete svar fra ministeren på trods af at oppositionen har stillet rigtig mange spørgsmål

ikke mange timer siden at vi fik oversendt de sidste svar fra ministeren men de har ikke skabt den nødvendige klarhed og sikkerhed

undersøge nærmere og diskutere videre i udvalget på den baggrund vil venstre dansk folkeparti og det konservative folkeparti anmode om at få lovforslaget tilbage

fornyet behandling

at udtale sig

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

og ungeydelse og børnetilskud

til de samme ydelser så derfor beder vi

vores ændringsforslag om at lovforslaget bliver delt så vi kan stemme for de dele vi er enige i og stemme imod dem

ret til en række sociale ydelser når de har bopæl i

af uransagelige årsager

færinger og grønlændere blevet ramt

optjeningsprincippet

har man nok fra embedsværkets side fortolket loven snævert og dermed har færinger og

statsborgerrettigheder her i danmark og hvorfor jo fordi de har boet i en anden del af rigsfællesskabet det er er en alvorlig sag at statsborgerrettigheder er blevet tilsidesat i et helt år

derfor er det kun godt at forholdene nu ændres jeg vil dog sætte spørgsmålstegn ved

ikke ville være rimeligt at føre bestemmelsen tilbage til første januar

statsborgerne fra færøerne og grønland

jeg kender ikke svaret men jeg vil gerne opfordre til

siddende regering embedsværket og tinget får noget positivt ud af denne sag

hver gang der fremsættes et lovforslag må det sikres at færøske og grønlandske statsborgere ikke kommer i klemme

hvorfor ikke indarbejde en praksis hvor færinger og grønlændere

hvor det kan lade sig gøre hvorfor ikke tænke rigsfællesskabet ind i lovforslagene hvorfor ikke give færøske og grønlandske virksomheder adgang når der oprettes ordninger for virksomheder

midler i danske systemer lad os åbne dørene

på samme måde den anden vej det skal sikres at ordninger systemer og rettigheder på færøerne og grønland som en selvfølgelighed deles med statsborgere

inkluderer i stedet for at ekskludere som medlem for sambandspartiet vil jeg

for ændringsforslaget som venstre

to tusind og tolv så kommer vi

embedsværket som skal fortolke loven og der mener jeg og det er det jeg siger i min tale

fortolket loven strammere

end end vi andre som har vedtaget den

gælder et princip i rigsfællesskabet om at vi alle sammen er rigsborgere

vil jeg helst have at det her forslag

venstre konservative og dansk folkeparti kommer med også bliver behandlet neutralt i folketinget

andre indtægter til til den

dagen efter behandlingen sendte

både konservative dansk folkeparti og venstre støtter den del af forslaget som handler om at optjeningsprincippet skal udvides til at omfatte færøerne og grønland

bare ganske kort kvittere for det så vi nærmer os næsten fuld enighed i folketinget om det her og det er jeg meget glad for og vil kvittere for

mener jeg at

men det handler næppe om så mange mennesker som som regeringen regner med i sit forslag

jeg tror også at prisen vil blive betydelig

end de fire million kr som regeringen regeringen kalkulerer med men selv om det drejer sig om få mennesker og ikke så store penge

det gode samarbejde i forhold til at få det her genoprettet også jeg har fået en række henvendelser løbende gennem dette år en del grønlandske studerende og andre som har valgt at flytte til danmark i dette år har nemlig været ramt

fjerner en grænsehindring i rigsfællesskabet

under nordisk råd sessionen i helsinki i oktober måned hvor hun sagde at

selvfølgelig også rammer andre nordiske borgere som flytter mellem

jeg vil derfor opfordre til at man også her ser på problematikken i en nordisk sammenhæng jeg vil samtidig opfordre til at man ser på hvad der kan gøres for de personer som er flyttet fra grønland og færøerne danmark i to tusind og tolv hvor loven har været i kraft hvis den del om optjeningsprincippet som har ramt grønlændere og færinger i udgangspunktet har været

ia støtter lovændringsforslaget

jeg slutter afstemningen

delingen af lovforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer to og tre stillet af samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire og fem tiltrådt af et flertal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

lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

spørgsmål til en minister om onsdagen men i forbindelse med den meget store aktivitet der var umiddelbart efter regeringsskiftet valgte præsidiet

suspendere den ordning nu har vi så

genindføre ordningen i en lidt anden

vil være muligt hvis man synes en anden har stillet et interessant og relevant spørgsmål

spørgsmålet det synes vi er

skævhed der var at hvis man som folketingsmedlem ville rette spørgsmål til en minister om onsdagen i den mundtlige spørgetid

muligt at stille spørgsmål til to forskellige ministre det er også en fornuftig løsning

som folketingsmedlemmer får flere muligheder for

den politik som regeringen måtte have det synes vi er glimrende endelig er der

tredive tredive dagesreglen som vi meget fornuftigt har her i folketinget

gælde for lovforslag men ikke for beslutningsforslag alt i alt er b otte og tredive

forbedringer af vilkårene for folketingsmedlemmer

i fuld enighed blandt folketingets partier derfor håber jeg også at der vil være fuld enighed